derudover styrke den lokale inddragelse ved at give ministeren mulighed for at forpligte landets kommuner til at varetage denne opgave i samarbejde med vandråd regeringen har tidligere endda

der er omfattet af de danske vandplaner skal reduceres derfor formoder jeg også det er det man må lægge til grund er hensigten her bag lovforslaget

danmarks vandløb er jævnlig til debat her i folketinget senest da liberal alliance i april måned her i folketingssalen agerede forlænget arm for bæredygtigt landbrug i et felttog mod vandløbene liberal alliance fremsatte ved den lejlighed et beslutningsforslag om at forbedre landbrugets afvandingsvilkår som det hed det var så yderligtgående et forslag at selv venstre måtte sige stop en halv og efterfølgende stemme imod forslaget i det hele taget er det et noget broget billede der tegner sig af den blå bloks syn på vandløb

brystede det konservative folkeparti sig nemlig af at de faktisk havde reddet

som i dag er omfattet af vandplanerne det må man sige står i skarp kontrast til det beslutningsforslag liberal alliance

en balance mellem hensynet til miljøet og hensynet til vækst og beskæftigelse og i den sammenhæng en

balance mellem afvandingshensyn og miljøhensyn som regeringens forslag ligger lige nu er det svært at sige om den om den balance egentlig kan findes inden for rammerne af dette forslag regeringen kan nemlig ikke sige noget om de kriterier som skal ligge til grund for den nye kategorisering

meget frem til regeringen vil gøre os klogere på og jeg ser frem til at få indsigt i hvordan kriterierne er blevet udarbejdet når de til den tid bliver færdige samtidig ønsker vi

også at få kastet lys over nogle af de usikkerhedselementer som kl fremhæver i

høringssvar angående den opgave som kommuner og vandløb fremadrettet skal løfte

hvis jeg ganske kort skal vende min opmærksomhed mod forslagets øvrige elementer

præciseres enkelte definitioner i lov om

der medfører en mere korrekt gennemførelse af

at det jævnfør direktivet for miljøkvalitetskrav

bliver muligt at begrunde overskridelse af miljøkvalitetskrav med at forurening kommer fra en forureningskilde uden for danmark dermed bliver ministeren i stand til

at overskridelse af miljøkvalitetskrav skyldes forureninger fra andre lande i den forbindelse ville

ønske at folketinget i udvalgsarbejdet får boret ud hvad det præcis vil få af betydning

hvad holdningen til det vil være i eu endelig knytter lovforslaget sig til udflytning af statslige arbejdspladser idet udflytningen

en opsplitning af naturstyrelsen hvor en nyoprettet styrelse for vand og naturforvaltning overtager nogle af

groft sagt kommer naturstyrelsen til at varetage forvaltning af skov og naturarealer med hovedsæde i randbøl mens styrelsen for vand og naturforvaltning med hovedsæde i københavn får ministerbetjening politikudvikling og overvågning som dens primære opgaver det bakker vi

op om men vi undrer os over at forslaget behandles i

på ovenstående baggrund ikke støtte de dele af forslaget der vedrører landbrugspakken vi ser frem til at få belyst de miljømæssige konsekvenser af forslaget og blive klogere på hvilken betydning forslaget vil få for

og at der skal være et samarbejde med vandrådene således at vi alle sammen får et overblik over

en indsats en miljømæssig indsats og

noget det betyder også at vi ikke spilder penge

og det synes jeg da er nok så væsentligt

ud på at når man opdeler naturstyrelsen i to styrelser dels naturstyrelsen

styrelsen for vand og naturforvaltning så er der

sprogligt mere korrekt gennemførelse af vandrammedirektivet og en gennemførelse af dele af direktivet der ikke tidligere har været implementeret når jeg nævner det er

har måske knap så meget en aftale

æbler og pærer i de her lovforslag det generer mig en smule

jeg synes også man giver nogle bemyndigelser til ministeren som jeg

dansk folkeparti ikke nødvendigvis synes er i

om at hvis man for eksempel fra andre lande forurener således at vores vandløb i danmark ikke kan opnå en god tilstand jamen så kan ministeren blive bemyndiget til at sige at

debat nede i folketingssalen for om ikke andet

griser mere end vi synes er i orden få debatten og måske presse dem en lille smule

vi er specielt glade for den

har misforstået en smule men det kan ministeren selvfølgelig afklare for

være lidt fagnørd for der står at det er en bemyndigelse hvor ministeren kan tillade injektion af kuldioxidstrømme til oplagringsformål i geologiske formationer

og hvad det rent faktisk er han får en bemyndigelse til

det synes jeg er nok så væsentligt umiddelbart

i dansk folkeparti vi har selv været en del af landbrugs og fødevarepakken vi synes det er

afklaring af de her vandløb sådan

vi ved hvad vi skal gøre noget ved og hvad vi ikke behøver at gøre noget ved så en positiv indgangsvinkel

dansk landbrug og fødevarer har brug for dels oven på nogle hårde

oven på nogle kan vi sige ulige konkurrencevilkår i samme forbindelse er det jo godt at vi så også kan få

km² dette lovforslag skal blandt andet sikre at kommuner og vandråd bliver inddraget i arbejdet med afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne de skal inddrages i arbejdet

er at kommuner og vandråd ud fra deres lokalkendskab og ved konkrete besigtigelser kan være med til at vurdere de såkaldte små vandløb der har et opland på under de omtalte

med til at vurdere hvilke af disse vandløb der bør gennemgå en yderligere undersøgelse

det har længe været tiltrængt så at sige at få ryddet op i udpegningerne af vandløb i vandområdeplanerne de rette faglige kriterier skal ligge til grund for udpegningen af vandløbene og det kan kommunerne og vandrådene bidrage til at sikre og så har det allerede været omtalt i debatten her at der bliver set på de faglige kriterier af universiteter således at der bliver nogle retningslinjer

køre efter

også bidraget til arbejdet med vandplanerne tilbage i to tusind og fjorten og det synes venstre var en rigtig god proces

det er jo kun godt at vi kan få inddraget den viden som man har lokalt helt tæt på så at sige

har lokalkendskabet i forhold til

de her vandløb udover den del af lovforslaget som omhandler

indeholder lovforslaget en opdatering af dansk lovgivning som konsekvens af eu lovgivning

her er blandt andet tale om at den nye styrelse for vand og naturforvaltningen skrives ind i lovgivningen og at der foretages sproglige rettelser i lovgivningen der

af den danske lovgivning så den medtager alle dele af vandrammedirektivet og rettelserne

på marken ikke er i ordentlig tilstand de er udslidte og de er stoppede

en regning kommunen og samfundet skal betale det synes jeg

økonomisk diskussion her lige nu som handler om hvor meget samfundet skal betale af regninger fra andre mennesker og den vil jeg bare gerne have vi har ærligt og åbent på dagsordenen sådan

at der ikke bliver smyget regninger igennem til skatteborgerne

rundtomkring den anden diskussion er jo den lige så vigtige diskussion om natur og det er rigtigt at vandløb som er fuldstændig lige og flade og stort set ikke bevæger sig

heller ikke meget værd til afvanding og man kan ikke blive ved med at grave dem dybere hvis der ikke er noget fald så kan man grave og grave og grave og vandet bliver stående til gengæld kan man fjerne alt det natur der eventuelt kan komme

forkerte steder derfor er det helt vildt vigtigt hvad det er for nogle kriterier vi vedtager i dag og jeg synes det er mærkeligt at stå her i folketingssalen og sige tak til dansk folkepartis ordfører og

ordfører for at medgive at vi giver en kæmpestor bemyndigelse i dag som vi ikke ved

principperne i det her lovforslag lagde vi

i min tid i miljøministeriet det var der vi lavede vandrådene i min tid det var der vi begyndte at inddrage lokalt og sige kan vi få en snak om det her så det ikke altid skal være en konflikt derfor vil

rigtig ked af det hvis dn træder ud

giver mening at få i en god tilstand så kan man få taget det ud så det ligger

en ny stor terapeutisk øvelse som i første omgang

giver lidt bedre nattesøvn jeg kan se på bæredygtigt landbrugs høringssvar at

nu kommer man så til at gå det hele igennem igen efter nogle kriterier som

miljømæssigt i orden ville kunne stemme for så jeg

igennem så vi ved hvad det er vi siger ja til for hvis de er fornuftige

det andet punkt dansk folkeparti tog op kan tage nogle vandløb ind igen hvis der er røget nogle ud som man

i amternes tid som man har brugt penge på at få i en god tilstand hvor der er kommet fisk

så vil vi da være åbne for den her tilgang så lad os da lave den øvelse en gang til men det er da vigtigt at man kan gøre det

det bliver nødt til at være efter nogle naturmæssige og miljømæssige kriterier

fra radikales side på hverken miljøets eller økonomiens regning hvis vi kan komme tættere på hvad den her lov faktisk indeholder og så er vi da villige

det her lovforslag som vi debatterer i dag det går ud på at de vandløb som har en naturmæssig værdi

vandplanerne men de vandløb som ikke har en naturmæssig værdi fordi der alene er tale om nogle fuldstændig lige og flade kanaler som landmændene selv har gravet på deres egne marker ikke naturligt opståede vandløb men kunstigt gravede vandløb som er gravet med det formål at sikre en afvanding af

må man være enig i den betragtning at vi selvfølgelig skal beskytte de vandløb som har en naturmæssig værdi

til at stille meget strenge krav til hvordan vandløbene skal vedligeholdes når de ikke har en naturmæssig værdi

at den politiske aftale som vi har lavet og hvor det er garanteret at det her ikke kommer til at gå ud over miljøet

og der kan jeg garantere at det konservative folkeparti fortsat vil holde øje med at de kriterier som vil blive baseret på faglige anbefalinger fra

selvfølgelig kommer til at sikre det der står i den politiske aftale det er kun når man har en stor mistillid til

modparten at man kan tolke alt muligt ind i det her og have en opfattelse af at nu er vi ude på at ødelægge det for naturen

garantere at det konservative folkeparti

sørge for at det heller ikke kommer til at ske jeg tror ikke det er nødvendigt at sige det

får brug for at påtage os den rolle for jeg mistænker heller ikke de andre borgerlige partier for at de har den dagsorden men jeg kan jo bare tale for mig selv og sige

naturen i udmøntningen af

det her lovforslag det her har været et vigtigt aftryk for os da vi lavede landbrugspakken der var et udgangspunkt som var at landmændene kom og klagede over at de syntes at der var rigtig mange vandløb som var unødvendigt omfattet af miljøreglerne

så

med fødevare og landbrugspakken fra december to femten blev regeringen enig med aftalepartierne om at vandrådenes lokale viden skal bringes i spil i forbindelse med afgrænsningen af de vandløb der er omfattet af vandområdeplanerne kommunerne de mennesker der opholder sig i eller lever i og af naturen har en stor viden om danmarks vandløb den viden skal vi gøre brug af i langt højere grad end vi hidtil har gjort derfor behandler vi også et lovforslag hvor vi får lavet et godt setup kommunerne og vandrådene har

til vandområdeplanernes indsatsprogram det blev en succes men vi mener at potentialet er langt større og der er mange gode kræfter derude der bare venter på at tage fat både erhvervs og interesseorganisationer har forholdt sig positivt til det her forslag planen er at kommuner og

skal se på om alle vandløb i vandområdeplanerne med et opland på under ti

op til opdaterede faglige kriterier for afgrænsningen af vandløbsforekomster de skal desuden udvælge vandløbsforekomster der bør analyseres nærmere med henblik på at vurdere om de opfylder betingelserne for at blive udpeget som kunstige eller stærkt modificerede

endelig skal de kunne kommentere på om der er vandløbsindsatser der er videreført fra første til anden planperiode og som det af økonomiske eller miljømæssige miljømæssige årsager ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre miljø og fødevareministeriet vil til det brug for kommunernes og vandrådenes arbejde udarbejde en vandrådspakke som vil indeholde en vejledning der beskriver rammer og retningslinjer for opgaven desuden gennemføres en ændring af

fravigelse af vandområdeplanernes regel om indsatsprogrammer for gennem injektion af

at modvirke klimaændringer og endelig indeholder lovforslaget nogle småjusteringer af forskellige love

som kan betragtes som nogle for god ordens skyld ændringer og dem vil jeg ikke give yderligere ord med på vejen i dag vi er i miljø og fødevareministeriet indstillet på at give fyldige svar på spørgsmål der måtte blive stillet under udvalgsbehandlingen men jeg vil også gerne sige at vi ikke indgår i en lang polemik

de ordførere der har taget ordet her i salen i dag det er opgaven

den her stribe af lovforslag

og den sag

det er sådan at apotekerne får deres vagtstruktur deres bevilling

januar to tusind og atten det her er alt i alt en fin måde det er et godt kompromis når det ikke kunne lade sig gøre at få den ordning på plads som

vedtaget med et bredt politisk flertal sidste forår så det bakker socialdemokratiet umiddelbart op det andet punkt i lovforslaget i dag

håndkøbslægemidler i selvvalg

tale om at man kan købe

en recept af lægen alle de her

håndkøbspræparater kan købes på apotekerne i dag men de kan ikke købes i selvvalg selvvalg betyder altså at medicinen står på den anden side af disken og man skal aktivere sit køb ved

kontakte personalet på apoteket det er også sådan at lægemiddelstyrelsen har udvalgt nogle enkelte præparater

kan købes ude i detailhandelen og det er sådan at hvis

det er lægemiddelstyrelsen der giver tilladelse til hvilke præparater der kan stå i detailhandelen forskellen mellem detailhandelen og apotekerne er jo at på apotekerne er der fagligt personale som kan rådgive og vejlede

information om hvordan præparaterne virker hvilke bivirkninger

medicinen det er farmakonomer og farmaceuter

varetager den opgave på apotekerne der er ikke fagligt

der er umiddelbart heller ikke nogen rådgivningsmulighed eller pligt og så er der alligevel det er sådan at hvis apotekerne gør brug af internetsalg

skal de stille en chatmulighed eller telefonmulighed til rådighed det vi skal forholde os til er at man har omkring fem hundrede og halvtreds apoteker filialer og apoteksudsalg fordelt over danmark

været stigende efter vi lavede en lovændring sidste forår der bliver i høringssvarene stillet rigtig rigtig mange spørgsmål

høringssvar nogle siger at problemet er at det vil give et øget forbrug man vil få impulskøb man vil føle at medicin mere er en almindelig

handelsvare og det kan gå ud over sikkerheden det er danske patienter ældre sagen forbrugerrådet tænk lægemiddelnævnet og andre som har givet udtryk for den her bekymring og skepsis

som lægemiddelnævnet giver udtryk for hvorfor og hvem aktiverer behovet for

en proces i sundhedsudvalget for at tage den her skepsis alvorligt og få den drøftet

vil vi også fra socialdemokratisk side tage initiativ til i udvalget

af lovkomplekset som helhed det mener vi

også er en nødvendighed at bygge ind i lovkomplekset her vi bliver nødt til at være opmærksomme på hvilke negative erfaringer der vil være ved en eventuel tilvalgsordning hermed er

er

bruges farmakonomer på

og c apoteker det skal fortsat være muligt gratis at udbringe lægemidler til borgere når der

tilskud for hver udbringning i enhedslisten

vi er stadig væk bekymrede for de konsekvenser det vil få

også i de turistområder hvor der er store udsving i befolkningstal alt efter om det er

anbefale en monitorering som det også er blevet foreslået af dansk sygeplejeråd både i forhold til tilgængelighed

tidspunkt af døgnet der udleveres medicin herudover udviklingen i

den anden del af forslaget om selvvalg altså salg af håndkøbsmedicin i butiksarealer

det er faktisk med en ret stor forundring

vi konstaterer at regeringen fremsætter det her forslag

været en massiv modstand mod

op for selvvalg det er både forbrugerrådet tænk det er dansk sygeplejeråd det er ældre sagen

lægemidler der peger på at hverken patienter eller forbrugere efterspørger muligheden for lægemidler i selvvalg alle lægger de vægt på vigtigheden

også håndkøbslægemidler ledsages af faglig information og rådgivning og flere advarer om at muligheden for selvvalg vil føre til til mindre faglig rådgivning tværtimod

frygt for både overforbrug og forkert brug af medicin når det bliver salgsmuligheder og kommercielle interesser der bliver styrende

det understreges vel egentlig også bedst af at de eneste organisationer der anbefaler den her nye åbning er lægemiddelindustriforeningen og

øge salget så meget som muligt hvis der var nogen

et ændringsforslag det vil dog ikke ændre

jeg vil

kunder selv kan orientere sig i udvalget af håndkøbslægemidler og opnå en diskretion i forbindelse med valg af lægemiddel selvvalg vil give kunderne mulighed for at sammenligne forskellige produkters anvendelsesområder og priser og derved skærpe priskonkurrencen det skulle gerne komme forbrugerne til gode via bedre priser samtidig kunne det jo så også være

i og med at man allerede i dag kan købe håndkøbslægemidler på internettet via apotekernes hjemmeside liberal alliance hilser dette lille skridt i retning af liberalisering velkommen og vi glæder os over mindre formynderi og mere effektivitet samtidig med at borgerne sikres den nødvendige tilgængelighed og faglige rådgivning

dfs ordfører

for så vidt angår vederlagsfri udbringning af lægemidler

lovforslaget om modernisering af apotekersektoren som blev vedtaget her i folketinget i to tusind og femten og derfor vil det også være muligt at udbringe lægemidler fra et vagtapotek til borgere uden egenbetaling når en læge i den regionale akut og vagtlægefunktion finder det nødvendigt så der er altså ingen ændring

det vi i fællesskab har vedtaget og besluttet i folketinget på et tidligere tidspunkt så er der den anden del af lovforslaget som handler om at gøre det muligt for detailhandelen

visse håndkøbslægemidler i butiksarealet og dermed ikke alene bag disken forslaget er en opfølgning på de drøftelser vi havde dengang vi forhandlede om en modernisering af apotekersektoren blandt folketingets partier

den daværende socialdemokratiske sundhedsminister

om visse håndkøbslægemidler kan være i selvvalg ikke bare på apoteker men også i de supermarkeder kiosker

har vi så at sige forfulgt videre jeg synes det var en positiv og god åbenhed som den tidligere socialdemokratiske sundhedsminister

dermed også sikre at borgerne i højere grad selv kan foretage en vurdering

af hvad det er for nogle håndkøbslægemidler de vil købe jeg synes eksemplet fra dansk folkepartis ordfører var meget rammende for en situation man måske levende

for sig og helt ærligt tror jeg at der er rigtig mange borgere som vil opleve en langt større grad af diskretion

selv kan stå og se på et lægemiddel i

skal gå op til skranken og bede personalet om at udlevere det samtidig ved vi også fra de erfaringer der er fra andre lande

blandt andet norge at der som følge af selvvalg ikke er sket en stigning i forbruget af håndkøbsmedicin jeg synes de erfaringer taler

nervøsitet der er nogle partier der giver udtryk for her i dag

myndigheder har heller ikke givet udtryk for betænkeligheder med hensyn til selvvalgsordninger på

detailhandelen det her handler altså ikke om

borgernes interesser samtidig har vi jo

opstille de nødvendige hegnspæle nemlig ved at der sikres faglig rådgivning hvor det er er nødvendigt vi ændrer ikke på vores skelnen mellem hvilke håndkøbslægemidler der må sælges på apoteket og hvilke der må sælges i detailhandelen det synes der at herske en udbredt misforståelse

blandt visse partier i folketinget samtidig vil lægemiddelstyrelsen nøje vurdere hvilke produkter der ud fra patientsikkerhedsmæssige betragtninger kan være i selvvalg derfor er eksempelvis

svage smertestillende tabletter i små pakninger

patientsikkerheden bliver også sikret ved at lægemiddelstyrelsen nøje vurderer hvilke produkter der kan være i selvvalg jeg håber at lovforslaget vil få en god udvalgsbehandling og jeg svarer naturligvis på de

erfaringerne fra norge og sverige om

ikke med

en ensartet service og pris i hele danmark ville være truet hvis vi blot liberaliserede

uden videre det ville ikke bidrage til at skabe et danmark i bedre balance det er derfor socialdemokratiet er gået ind i forhandlingerne om hvordan vi bedst tilpasser de servicekrav som post danmark som

virksomhed skal leve op til jeg er som sådan tilfreds med at vi på en svær baggrund med stærkt faldende brevmængder har fået skabt et standardbrevprodukt hvor leveringstiden er tilpasset det faktum at der ikke længere skal uddeles så mange breve men hvor prisen på otte kroner til gengæld for den langsommere levering ligger langt under de nitten

som et standard a brev kostede tidligere det er åbenlyst at der er tale om serviceforringelser

men såfremt post danmark befordringspligten og den ensartede service landet over skulle bevares ja så var vejen vist som et plus i aftalen

det er værd at fremhæve at det er lykkedes at efterkomme et ønske fra landets småøer om at få eget postnummer for øsamfundene har det været

styrke deres selvstændighed og identitet ved at få adgang til at få et eget postnummer det har vi sikret med den aftale som vi arbejder med i dag og det er positivt

jeg nævne at det har været noget ejendommeligt at sidde i transportministeriet og forhandle om betydelige budgetforbedringer for posten parallelt med at regeringen i

den administrative ændring af ministeriets fortolkning af den pågældende

at post danmarks befordringspligt

af pakker mellem internetbutikker og forbrugere med den nye opfattelse af reglerne de facto vil blive pålagt moms tiltaget koster ifølge post danmark

at der ikke er fundet en løsning der friholder post danmark fra de negative konsekvenser af den omdiskuterede fortolkningsændring i skatteministeriet og det undrer mig at regeringen ikke som kollektiv har været mere optaget af at løse denne sag som kan vise sig at blive ekstremt alvorlig for post danmarks økonomi i årene fremover

være her i dag og sige at de bakker op

jeg

de ved udmærket godt at de kommer i samme situation med de udfordringer det medfører vi sender jo næsten al vores post per mail klarer vores betalinger via netbank tinglyser vores huskøb og

omregistrerer vores biler på nettet og så videre

der sendte vi næsten en milliard breve

er kun faldende det er klart at det bliver svært at finde økonomi i at omdele breve hver dag

dem der stadig bruger almindelige breve i hverdagen ved vi godt

bekender at det giver dem nogle gener dansk folkeparti er ligeledes kede af alle de postmedarbejdere som nu skal ud at finde nye jobs

af den faldende brevmængde og vi ved og håber at postnord gør alt hvad de kan for at hjælpe med at finde nye jobs postuniformerne havde vi

dansk folkeparti gerne set var blevet i de røde farver

vi kender dem det synspunkt stod vi desværre en lille smule alene med og derfor fik vi kun tilføjet at vi opfordrede virksomheden til at bruge disse kendte farver

for vores forslag om at de småøer som ikke længere havde eget postnummer kunne få det igen

er tale om en ø hermed er det nemmere ved

en helikopter og ikke en ambulance

kan få en lidt billigere indboforsikring da der aldrig sker indbrud på de små øer

ikke bliver glemt under noget andet så alt i alt er

hundrede år gammelt erhverv som er blevet overhalet af ny teknologi

a brevet er med denne ændring ikke længere det almindelige brev a brevet udgår simpelt hen og dermed afskaffes befordringspligtig dag til dag levering af breve i stedet indfører post danmark en ny ydelse i form af et såkaldt hastebrev eller quickbrev som det kom til at hedde og det kan jo så bruges i de forholdsvis få tilfælde hvor et brev skal leveres

men det er mod ekstra betaling et quickbrev på op til hundrede

koster syv og tyve kroner i porto til sammenligning koster et almindeligt brev altså det tidligere b brev på op til halvtreds

otte kroner i porto og der er så en leveringstid på op til fem dage ja

brev er leveret mange breve bliver sågar leveret dagen efter og nogle to dage efter

men der kan altså gå op til fem dage

absolut ikke den regel med begejstring i sindet

for det andet indebærer lovforslaget at vi afskaffer udligningsordningen med en afskaffelse af udligningsordningen vil det fra og med regnskabsåret to tusind og sytten ikke længere være muligt for post danmark at fremsætte en anmodning om at modtage bidrag

af ordningen opnår vi derved en mere lige konkurrence på postmarkedet og det hilser vi velkommen

andet den socialdemokratiske ordfører var inde på spørgsmålet

jeg bare lige læse et citat op fra den politiske aftale hvor der står følgende

aftalen er indgået uden at aftaleparterne har indflydelse på skats eventuelle praksisændring af moms

resultatet af det sammenfattende kan

støtte lovforslaget og jeg skulle hilse fra min konservative kollega rasmus jarlov

hvis vi vil bevare en postvirksomhed med høj kvalitet kendetegnet ved veluddannede og stabile medarbejdere i overenskomstmæssigt lønnede fuldtidsstillinger

må vi jo gøre op med os selv om vi ønsker et postvæsen af den kaliber eller om man tror på at udbringning fremover kan foregå ved hjælp af skoleelever på knallerter og cykler eller pakkepostfirmaer som

af udenlandsk underbetalt arbejdskraft og som lever højt på at vi trods alt endnu har et postvæsen som kommer ud i alle afkroge af landet derude hvor der er langt mellem abonnenterne og hvor der ikke bor mange mennesker og hvor det derfor er dyrt at sikre omdeling eller om man

ønsker et postvæsen baseret på midlertidigt ansatte vikarer og timelønnede hvilket jo altså to hundrede og tyve tillidsrepræsentanter

konkurrenterne er jo naturligvis på bud fra eu blevet sluppet løs på markedet konkurrenter der foretager udbringning af diverse forsendelser med underbetalt i bedste fald lavtlønnet som jeg sagde arbejdskraft

og altså helt uden statsstøtte men med fortsatte statslige krav om befordringspligt på breve og pakker gratis forsendelser til blinde rekommanderede forsendelser og så videre

er det efter vores mening faktisk kompensation betalt af konkurrenterne

en bid af kagen fordi de har fået den uden befordringspligt eller krav i øvrigt og når man nu ikke vil give post danmark statstilskud i en overgangsperiode mens virksomheden tilpasser sig de faldende brevmængder og det stigende underskud så synes vi faktisk at det er helt rimeligt at konkurrenterne er med til at betale så konkurrencen sådan er nogenlunde fair vi mener nemlig at

er et middel til at gøre konkurrencen fair og

afskaffer man altså nu på trods af

udligningsordningen er utilstrækkelig i det spil udviklingen ja vi kalder det måske afviklingen af post danmark i de senere år har ikke været noget kønt syn og har været temmelig hensynsløs over for de ansatte i virksomheden som jo ellers har udvist stor forståelse for virksomhedens problemer og blandt andet indgået en aftale så sent som i slutningen af to tusind og femten hvor den betalte spisepause blev droppet og hvor den særlige feriegodtgørelse blev nedsat fra en procent til en procent alligevel har medarbejderne måtte lægge ryg til omfattende afskedigelser og altså nu igen jeg synes ærlig talt at man trækker store veksler på medarbejdernes tålmodighed høringssvaret fra dansk blindesamfund og høringsnotatets svar herpå giver anledning til et spørgsmål som jeg håber ministeren vil svare på i sin ministertale hvad er der kommet ud af den henvendelse som post danmark skulle foretage til dansk blindesamfund og nota vedrørende forsendelser til blinde

og som koster en bondegård blev blev gjort gratis for blinde at dømme efter høringssvaret fra dansk blindesamfund er der stadig

og så kommer

ansatte i post nord jeg

virksomhed med gode

svaret må jo være at vi stoler på at de faglige organisationer er

at det er den måde man skal håndtere sådan nogle ting på problemerne går ikke væk bare fordi man ikke vil se dem og jeg må sige at jeg synes at der har været flere ting

at vi sammen vil sørge for at hjælpe hinanden med at vi i fremtiden gør det på den måde som i hvert fald regeringen har foreslået og som jeg også forstår at et stort flertal står bag jeg skal sige

langt de fleste af de aftalte justeringer af befordringspligten er udmøntet administrativt ved at der er udstedt en ny individuel tilladelse til post

hjemmelen finder finder man i postlovens §

af befordringspligten i overensstemmelse med de politiske aftaler der indgås herom de gennemførte administrative justeringer af befordringspligten omfatter blandt andet afskaffelse af a brevet som befordringspligtigt brev afskaffelse af betegnelsen b brev der blot nu hedder brev ændrede servicekrav for breve så disse leveres inden for fem dage mod tidligere fire dage mulighed for at reducere antallet

til fem hverdage om ugen og omdeling kan undlades på mellemdage

præcisering af at postleveringen sker til modtagerens folkeregisteradresse endelig får tre og tyve mindre øer mulighed for at få eget postnummer det er noget der glæder specielt mig selv fordi jeg i tre

at det kunne de godt tænke sig jeg vil godt sige tak til alle partierne for at det nu endelig

lovforslaget om ændring af postloven som vi behandler i dag udmønter som sagt de dele af den politiske aftale af tredje maj to tusind og seksten som kræver lovændring lovforslaget omhandler afskaffelse som jeg sagde af den såkaldte udligningsordning og samtidig indarbejdes den besluttede ændring af betegnelsen b brev til brev i postloven fra og med regnskabet to tusind og sytten altså regnskabsåret to tusind og sytten

således ikke længere være muligt for post danmark at fremsætte en anmodning om at modtage bidrag fra udligningsordningen til dækning af nettoomkostninger ved at varetage befordringspligten dette er et centralt element i den politiske aftale af tredje maj to tusind og seksten post danmark har både for regnskabsåret to tusind og fjorten og

og en eventuel anmodning fra post danmark om bidrag vedrørende regnskabsåret to tusind og seksten vil først kunne fremsættes i to tusind og sytten når årsregnskabet for to tusind og seksten foreligger som det også

om proceduren for behandling af anmodning fra post danmark as går der imidlertid en vis tid før fremsatte anmodninger kan være færdigbehandlet eksemplet i lovforslaget viser at beløb i forhold til en tænkt anmodning om bidrag for regnskabsåret to tusind og seksten først i to tusind og nitten kan være opkrævet hos øvrige postvirksomheder som har tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring og udbetalt til post danmark sådan er

friholder post danmark for de negative følgevirkninger af en eventuel afskaffelse af reglen jeg beder bare om

være meget rarere at vi bare forholder os til det vi selv har skrevet under på i stedet for at vi kommer til at diskutere noget helt andet vi var alle fuldstændig klar over at det her var noget skat inden for lovens rammer ville fastsætte vi var også alle sammen klar over at det

er enig med skatteministeren i de ting skatteministeren er kommet frem til men det ændrer jo ikke ved at det også var det vi aftalte med hinanden

en kritik der er skudt forbi så var der et spørgsmål til mig

dansk blindesamfund det er rigtigt at da dag til dag brevene ikke længere er en del af befordringspligten har post danmark besluttet at blindeforsendelser ikke længere kan sendes gratis fra dag til dag

godt have besluttet at det ville man alligevel gøre

men de kan fortsat sendes gratis som almindelige breve med en op til fem dages forsendelsestid i forlængelse

er der en igangværende dialog mellem dansk blindesamfund nota som er et bibliotek for læsehandicappede og post

om de praktiske muligheder for at sende blindeforsendelser jeg synes herre henning hyllested

tager et spørgsmål op som er meget aktuelt vedkommende og seriøst og jeg vil gerne sige til

at holde post danmark op på om

ikke var en mulighed for at man på

da de jo ikke har de samme muligheder som vi andre har for

men er overladt til nogle specielle

lige skal vente og se hvad de finder ud af

selv om jeg godt ved at herre henning hyllested står uden for forligskredsen så har jeg nu den holdning at hvis nogen kommer med nogle gode indspark uanset om de står uden for

et skriftligt spørgsmål

larmer og støjer i lindholm men man får altså også skabt en ny jernbanestrækning ud til aalborg lufthavn som jo helt sikkert vil medføre

i forhold til aalborg aalborg lufthavn kritikere har

lige så nemt bare at tage en bus til lufthavnen eller om

tage sin bil eller noget andet

det er folk i aalborgområdet der tager til aalborg lufthavn

store vigtige jernbanestrækning som går fra københavn i øst til aalborg i

to vigtige lufthavne i begge ender så på hele strækningen hvad enten man står i odense

i aarhus kan man vælge at køre enten østpå eller nordvestpå og så er der altså adgang til en lufthavn hvor man kan flyve ud i verden aalborg lufthavn har jo etableret et samarbejde med blandt andet lufthavnen i amsterdam hvor der er flyforbindelser til stort set

for danmark og for hele den strækning der er her og det vil betyde at man vil kunne trække endnu flere passagerer til end man allerede dygtigt har gjort i aalborg lufthavn aalborg lufthavn er en af de lufthavne i danmark som har haft mest vækst hvis ikke det

tredje limfjordsforbindelse også får adgang til at have mortorvejsforbindelse meget mere direkte til til lufthavnen der er

potentiale i den her forbindelse og det vil sikre

teknisk ord kalder intermobilitet og det er noget vi lægger meget vægt på i

skal kunne løfte hinanden og hjælpe hinanden vi har også set hvor meget det har virket i københavn hvor

togforbindelsen ud til københavns lufthavn det kan ikke sammenlignes med aalborg men

hold kæft bolsje som nordjylland har fået i stedet for at få den tredje limfjordsforbindelse

det er det jo på ingen måde vi skal være opmærksomme på at det her meget meget brede forlig

i aalborg det er de samme partier som også ønsker at fremme

så de har ikke haft nogen interesse i at modarbejde det projekt det er den ene ting den anden ting er

er noget i retning af en firetyvendedel af den udgift der ville være i forbindelse med en tredje limfjordsforbindelse

kunne man bruge de penge på at lave en tredje limfjordsforbindelse

nå at sige i den her vigtige sag jeg ville gerne have gjort endnu mere ud af alle de mange vigtige argumenter der er i den her sag for det er et rigtig godt forslag og som socialdemokratisk ordfører er jeg rigtig glad for at vi støtter det her forslag jeg

gør det i hvert fald ikke vanskeligere tværtimod

mange jyder bruger rask væk både tre og fire timer på

for at flyve derfra og noget af den strøm kan jo fint gå den anden vej hvis man ellers har et attraktivt tilbud høringssvarene giver ikke anledning til de store bemærkninger

jeg deler rådet for bæredygtig trafiks ønske om at banen også kan bruges som led i den lokale trafik på aalborg nærbane og dermed blive et attraktivt alternativ

som arbejder i lufthavnen eller som skal flyve fra og til lufthavnen

at banedanmark forudser lidt trængsel på banen hvis der ud

ic tog også skal køre lokaltog men vi må håbe at dsb og nordjyske jernbaner

glædeligt er det i hvert fald at

den del af banestrækningen også på et eller tidspunkt

afsat til at forbedre banen fra aalborg til hjørring det er cirka en hundrede og ti million kroner bliver udmøntet investeringer i vigespor og omlægninger på hjørring station skal gøre det muligt at få gang i godsbetjeningen af hirtshals og frederikshavn ikke mindst deres havne

vil derfor også bidrage til muligheden for en mere omfattende togbetjening af hele

hvis enhedslisten kunne bestemme så ville vi foretrække en forbedring af den eksisterende bane mellem aalborg og hjørring før vi ville investere

men den nye bane her er altså besluttet i en forligskreds som vi ikke deltager i

prioriteringen men der skal ikke herske tvivl om at enhedslisten

lovforslaget

været sådan at de her særlige bonushensættelser var placeret under forsikringsmæssige hensættelser

når særlige bonushensættelser kunne placeres her

direktivet og her vil de særlige bonushensættelser fremover

skulle placeres under posten overskudskapital hvorved de så ikke længere

der står på side 9 derudover

bonushensættelser

der ikke opstår et utilsigtet merprovenu som følge af den ændrede regnskabsmæssige placering af særlige bonushensættelser

at finde ud af hvad det er for en størrelse et sådant merprovenu kunne være det har vi tænkt os

den her del af lovforslaget tyder jo på at eu reelt set har lukket et skattehul og lovforslaget vil så modvirke at eu lovgivningen rent faktisk lukker dette skattehul det vil vi gerne dykke noget mere ned i

ændringerne af reglerne for skattefri spaltning

synes vi det er positivt hvis man kan lukke et skattehul med de nye regler det er fint at man fremover skal indhente tilladelse til

de nødvendige ressourcer i skat til at løfte den her opgave og skat får jo mange nye opgaver for tiden hvor meget kommer den her opgave til at belaste skat jeg synes at det generelt er vigtigt at vi ikke giver skat flere opgaver uden der er

så er der forslaget til nye regler for værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier og det har jo en stærkt teknisk karakter

vi er fra enhedslistens side enige i at det ikke er hensigtsmæssigt at de kooperationsbeskattede andelsforeninger skal

at have aktiver placeret i datterselskaber frem for at aktiverne er direkte ejet

del af lovforslaget er vi umiddelbart positivt indstillet over for så er vi rigtig positive over for forslaget om at man ikke kan udnytte sambeskatning i forbindelse med en konkurs sådan

at man kan spare en masse skattekroner ved at blive sambeskattet med et konkursselskab det er et skattehul som er rigtig dejligt at få lukket det er måske i virkeligheden lovforslagets bedste del hvis jeg skal

fremhæve noget samlet set

er der altså flere gode tiltag i lovforslaget men der er

energien

virksomhederne der godt må bidrage

så giver det simpelt hen ikke nogen mening at begynde

til alle mulige formål som vi måske godt isoleret set kan synes er rigtig

en samlet løsning jeg vil også gerne lige

forventes at medføre et øget elforbrug i relation til forlystelsesaktiviteter produktion af elektricitet er omfattet af eus kvotehandelsystem øgede danske drivhusgasudledninger vil i henhold til systemet over tid neutraliseres af mindre udledninger andre steder og ændringer i den danske udledning inden for kvotesektoren vil dermed ikke samlet set have en klimaeffekt der må dog forventes en klimaeffekt på kort og mellemlang sigt

fyrre procent vi har

gå tilbage

gå fremad og sikre

på grund af andre mindre udledninger andre steder så

bliver lidt morsomt nu kan man sige som andre har været inde på

heller ikke økonomisk det vil

i mindre indtægter og derfor kunne man jo godt

danske forlystelsesparker kunne vi så ikke bruge de tyve millioner på en meget klogere måde der både hjalp dem

gerne hjælpe dansk turisme på

vi behov for men det kan vi altså gøre på en klog måde og på en mindre klog måde og vi synes at forslaget

altså

vi

den elafgift de skal betale afgørende for om de har en rentabel forretning

man tager en forlystelsespark det kunne være en jeg for nylig har besøgt

jo nogle hvor man bruger el og bruger ret meget el

og måske skal betale en

eller to million kroner mindre i elafgift betyder at der er en

som man kan reinvestere i parken og udvikle den forlystelsesforretning som man har og skabe vækst og arbejdspladser der er jeg helt enig med herre brian mikkelsen i at nogle af de

i mange år ligger uden for

de større byer selvfølgelig er der en stor en der ligger meget tæt

nogle der ligger rundtomkring i landet

afgiftsbesparelser der vil bidrage til at virksomhederne får forbedret deres rammebetingelser og nu kan bruge de her penge på

kan udvikle den forretning som man har

fald regeringens ønske at det er det der sker men ud over den del af lovforslaget som altså forbedrer rammebetingelserne for forlystelsesparker og kan skabe

men jo også gladere brugere af forlystelsesparker forstået på den måde

der kan være flere forlystelser at besøge

har nævnt regeringens ambition at skattereglerne skal være så entydige som muligt på de enkelte områder så virksomhederne med rimelig sikkerhed ved hvad der gælder skattereglerne er må vi jo erkende desværre ofte komplekse men lovforslaget medvirker til at skabe øget klarhed på en række områder inden for erhvervsbeskatning og med lovforslaget sikres det at der ikke ændres i den skattemæssige behandling af livsforsikringsselskabernes særlige bonushensættelser ligesom lovforslaget sikrer at ophævelsen af formueskattekursen ikke medfører en højere beskatning af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier derudover skal lovforslaget sikre at der ikke sker en utilsigtet anvendelse af reglerne

række ordførere som har uddybet nogle af de her ændringer så det vil jeg ikke gøre her i min

men jeg vil derimod takke for den gode og konstruktive debat og de udsagn der har lydt her fra

selvfølgelig meget gerne svare på de mere tekniske spørgsmål også

provenuberegninger og andet som helt relevant er

fru lisbeth bech poulsen fra socialistisk folkeparti

om opdeling af et lovforslag så imødekommer

udvalgsbehandlingen kunne nå til enighed om

var jo sådan

for

om implementering af ændringsdirektiver om automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land rapportering med andre ord kampen mod international skatteunddragelse tiltagene betyder at vi sammen

stadig skatteunddraget for milliarder og atter milliarder af kroner og derfor har vi også længe efterspurgt at regeringen frem

fodslæbende tilgang snører løbeskoene og mere aktivt presser på i eu for at vi tager nye skridt i kampen mod skattely vi har

men siden vi i maj

til at komme i gang med de forhandlinger

for det første at pensionister der ikke har bopæl her i landet fremover får mulighed

en ejendom i danmark ligesom andre pensionister og for det andet at modtagelse af skattefrie udetillæg og fuld skattepligt ved udstationering af den danske stat med videre

mulig måde at få en øget kontrol på som jeg

har en ordning hvis der er nogle der har

jo gøre det at man sagde at de selv kom til

på den måde får vi nogle penge ind i skattesystemet som

man får en opfølgende kontrol det kunne

kommer om at få investeret i skat så er der en række andre ting i lovforslaget

andet udveksling af skatteafgørelser og

utrolig vigtigt at der er et samarbejde med

lande på det her område vi synes det giver utrolig god mening at man udleverer

på baggrund af de store skandaler vi har set hen over det sidste halve års tid

andre ting på den måde er det jo kun ganske fornuftigt at

med at udveksle oplysninger men

og skattely der dukker sikkert mere op når den tid kommer

element i det som hedder at man vil ophæve kravet om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefri udetillæg

med dansk statsborgerskab at gøre men

ganske stilfærdigt

har boet i danmark i rigtig mange år bliver udstationeret for den danske stat

de samme skattefri udetillæg som en

det kan vi godt støtte

konservative og regeringen fordi de kan se det fornuftige i at vi nu hæver de her

af afgifter der er vedtaget ved lov

en lige konkurrence så kiosker og lignende der overholder loven ikke bliver udkonkurreret

så er der forslaget om at man ophæver kravet om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefri udetillæg når man er udsendt af den danske stat det er også fornuftigt og vi ser ingen grund til at opretholde en forskelsbehandling her

er der så forslaget om indefrysning af betaling af

for pensionister der bor i udlandet det er ikke noget vi er begejstret for forslaget vil jo gøre at pensionister kan indefryse betalingen af deres bolig i danmark mens de bor i en anden bolig i udlandet

vi synes det virker skævt og det skurrer lidt i vores ører at personer som har råd til at have to boliger for eksempel have et dejligt hus i det sydlige spanien eller ved den franske riviera samtidig skal kunne indefryse ejendomsskatten af deres hus i for eksempel bagsværd

som enhedslisten kan støtte fordi det sikrer en beskatning ved salg af boligen således at

at boligejere ikke bliver beskattet ud af deres egen bolig

er det sådan at muligheden for indefrysning

bruges til folk med lave indkomster være pensionister førtidspensionister men også folk med lave indkomster

i vores optik er det altså sådan at hvis man har råd til at have to huse har man altså også råd til at betale ejendomsskatter så den del af forslaget er vi

så har skatteministeren jo under det lovforslag som vi lige har har behandlet nemlig l fem og tyve nævnt at

hvis man ønsker opdeling af lovforslag

man få det og der er skatteministeren jo meget velvillig indstillet så vi ser gerne en opdeling af det her lovforslag

colabøder indefrysning af ejendomsskatter land for land rapportering

kom til at stemme imod for eksempel land for land rapportering eller mod fordoblingen af colabøderne som

vi har jo helt generelt et problem her i tinget med de her lovforslag som er alt godt fra havet og hvor der er det

vi skulle til at kigge på på andre måder at arbejde med det på altså ved at man fra regeringens side måske kunne fremsætte hvad skal man sige

men hvor man så for eksempel kunne lave en sambehandling her i folketingssalen vi vi har i hvert fald oplevet også under den tidligere regering at komme i nogle situationer

hvor der kan være ministre som ikke ønsker at lave den opdeling og hvor man så bliver sat i en lidt mærkelig situation og kommer til at

stemme imod ting som man faktisk ikke er imod det

principielt er problematisk men vi synes

endnu større incitament til

indeholder lovforslaget også et forslag om at bopælskravet i forbindelse med pensionisters mulighed for at indefryse ejendomsskatter ophæves det gør vi fordi

det sikrer at reglerne er forenelige med altså i overensstemmelse med

og endelig foreslås det at regler for modtagelse af skattefrie udetillæg med videre og fuld skattepligt ved udstationering for den danske stat med videre fremover gælder generelt uafhængigt af statsborgerskab

bor i udlandet og har et sommerhus i danmark men ikke er skattepligtige

nu få mulighed for at indefryse teoretisk kan man

det er udlændinge der ejer fast ejendom i

i den situation men vi har jo

som folketingets partier og ordførerne her har rejst

bare som afslutning sige

rune lund fra enhedslisten

er problematisk at

mange forskellige ting ind i et lovforslag

ville alternativet måske være

halvtreds lovforslag måske flere lovforslag om året i stedet for de tyve til tredive

normalt er så det er faktisk af hensyn til at sikre en effektiv behandling i folketinget at vi vælger at gøre det på den måde gode forslag til hvordan man lovteknisk

lovforslag her i folketingssalen lytter jeg selvfølgelig meget gerne til men jeg mener egentlig at

sådan at man kan vælge og det står partierne fuldstændig frit for

at give udtryk for sin klare holdning

i betænkningen til lovforslaget

bør det være skriver

om en opdeling om man vælger det ene eller det andet må være op til til det enkelte parti men men vi kigger

en opdeling af det her lovforslag hvis man måtte ønske det men den anden mulighed foreligger og har været benyttet historisk og derfor kan den også bruges i forhold til til

her

vide

er